på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om udviklingen i eu samarbejdet i totusinde og femtende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

fra beslutningsforslaget som er blevet vanrøgtet og hvor staten ikke har levet op til sit ansvar i forhold til at varetage deres tarv beslutningsforslaget pålægger også regeringen at gennemføre et udredningsarbejde der inden for kort tid skal afdække målgruppen for en sådan undskyldning der er ingen tvivl om at forholdene på institutioner for anbragte børn udviklingshæmmede og personer med handicap

halvtreds år siden har været hårde nogle steder det har ikke i alle tilfælde været

heller ikke været rart at bo eller vokse op sådan et sted gennem de senere år

er der blevet udarbejdet flere grundige rapporter som har været med til at give os vigtig viden om hvordan det har været at bo på disse institutioner rapporten om forholdene på drengehjemmet godhavn og atten andre børnehjem

var første skridt og det var barsk læsning om de anbragte børn og unges opvækst senest har vi fået indsamlet en række øjenvidneberetninger gennem det socialhistoriske projekt som blev afsluttet sidste år her er tidligere anbragte kommet til orde og har fortalt deres personlige fortælling om for eksempel at bo på børnehjem psykiatriske hospitaler og sociale institutioner før vi fik rapporten anbragt i historien havde vi kun meget begrænset viden

man kan sige at en anbringelse uden for hjemmet også har været en anbringelse uden for historien nu har de tidligere anbragte fået en vigtig stemme i vores socialhistorie en stemme som gør os klogere på hvordan det var at være anbragt rapporten giver os et enestående indblik i den rivende udvikling socialområdet har været igennem fra nitten

firs men rapporten er altså også benhård læsning

barske oplevelser ofte isoleret fra resten af samfundet forslagsstillerne ønsker at regeringen skal sige undskyld for den behandling nogle af de her mennesker der i fortiden har været anbragt eller været indlagt

været udsat for og det kan man i udgangspunktet have stor sympati for

det er farligt at forsøge at dømme fortiden med nutidens målestok

forsøg på at forsvare det der skete dengang men det er en erkendelse af at vores samfund dengang var markant anderledes indrettet dengang var

at slå børn både for forældre og for lærere man troede også det var bedst for udviklingshæmmede at de blev holdt væk fra resten af samfundet og for eksempel har det hvide snit været anvendt i vidt omfang i psykiatrien det er alle sammen eksempler som er fuldstændig horrible at forestille sig i dag men hvordan skal vi i to tusind og seksten stå til ansvar for hvad der skete dengang og i en helt anden tid regeringen kan ikke påtage sig ansvaret for hvordan samfundet dengang var indrettet for datidens love og normer og for datidens menneskesyn det har også været den linje som skiftende regeringer har fulgt i denne sag og derfor må jeg i mit stille sind selvfølgelig undre mig over at socialdemokratiet pludselig nu vil have regeringen til at undskylde efter selv at have haft fire år med regeringsmagten hvor man selv kunne have sagt undskyld

vi kan ikke ændre de tidligere anbragtes historie men selv om det er mange år siden skal vi være bevidst om at deres beretninger også er en del af vores fælles historie en historie som hverken må glemmes eller gemmes tværtimod

skal vi huske historien vi skal diskutere den og vi skal lære af den

vi undgår at gentage fortidens fejltagelser

er blevet udgivet flere bøger rapporter og også et undervisningsmateriale om de tidligere anbragte i socialhistorien det er vigtig dokumentation for os også for vores børn og for eftertiden

set også glad for at vi i to tusind og fjorten lykkedes med en samlet politisk aftale hvor vi i den grad har fået styrket tilsynet med institutionerne for samfundets udsatte grupper med den tilsynsreform som blev vedtaget af samtlige

haft bedre forhold og samfundet burde have taget bedre hånd om dem men det er historiske forhold som vi ikke kan ændre i dag

vi ville ønske at vi kunne men uanset at det er lang tid siden

skal vi huske på at diskutere også denne del af vores fælles historie så vi kan være med til at forhindre at fortiden gentager sig gennem godhavnsrapporten og gennem anbragt i historien har vi gennem de seneste år fået indsamlet vigtig viden og en række øjenvidneberetninger fra både pårørende personale og tidligere anbragte og indlagte om fortidens forhold inden for socialforsorgen det er derfor regeringens opfattelse at vi ikke har brug for nye udredninger på dette område

den der har begået selve overgrebet det er derfor vi har konfliktråd det er faktisk for at den der har udført overgrebet kan sige ja jeg gjorde noget der var forkert imod dig

de mennesker er her ikke dem kan ikke stille til ansvar men vi havde som stat et ansvar og nej seksuelle overgreb var heller ikke med datidens briller i orden og derfor er der foregået ting på de anstalter som man burde have grebet ind over for så jo vi kan forandre deres historie og jeg vil egentlig stille det korte spørgsmål til ministeren om det ikke er rigtigt at den den vigtigste del af helingsprocessen

det er det som godhavnsdrengene som også er her i dag beder om og derfor kan vi ændre deres historie ved at påtage os det ansvar og give dem fred i sindet

at man ikke skal skamme sig over det men at der var voksne som vi

have grebet ind over for så anerkender ministeren

påtage sig et ansvar kan have en betydning for ens livshistorie i forhold til at kunne komme videre efter de ting

vi anerkender fuldt ud

mennesker som har haft en ualmindelig hård opvækst og en tilværelse på netop datidens institutioner som jo ligger langt langt fra hvordan vi i dag mener at man overhovedet skal behandles

forholdene historisk har været som de var og det er dybt ulykkeligt for de mennesker det handler om men princippet om hvorvidt en stat i nutiden går ind og undskylder for noget

vigtigt at vi slår fast

som fortsat bærer rundt på skyld og på skam og på

dengang og heller ikke i dag og derfor har vi jo gjort det at vi har fået indsamlet den her vigtige viden

udarbejdet hele den her godhavnsrapport og fået lavet hele det store socialhistoriske projekt som som for os og

for mig er en meget meget vigtig viden

netop nogle øjenvidneberetninger som vi med den her indsamling sikrer ikke bliver glemt og det er ikke en diskussion om skam

sige undskyld for alle de ting der er gået galt i historiens løb men

at man kan kalde det for et

sidder rigtige mennesker som har været udsat for det her og de er ikke historie for de lever nu og de lever med det

hvis den definition af historiske forhold som ministeren bruger holder så

ligger langt fra hvordan vi i dag mener at udsatte børn og voksne skal behandles det er dybt beklageligt at

som de har og det er dybt ulykkeligt

bliver nødt til at gå ind og anfægte det argument som ministeren kom med indledningsvis ministeren sagde at det er farligt

det vi gør er jo rent faktisk at se på det der skete dengang med præcis de lovgivningsmæssige rammer som der også var dengang altså herunder det som herre jeppe bruus netop fremførte argumentet om

var seksuelle overgreb jo heller ikke tilladt lad mig så også bare minde om at ministeren jo har en partifælle en tidligere statsminister herre anders fogh rasmussen der ellers var

historiens vingesus og hvordan samarbejdspolitikken var under anden verdenskrig

på forskellig vis ser tilbage i tiden og vælger at bedømme er vel ikke helt usædvanligt heller

der er om det kan godt forandres derfor vil jeg gerne høre anerkender ministeren at det er muligt at skrive ny historie blandt andet ved at lave en markering som placerer ansvar og at

at vi i to tusind og elleve fik godhavnsrapporten der beskriver forholdene for børn og udviklingshæmmede fra nitten

firserne samtidig med at den skitserer skitserer de forskellige lovgivninger der var gældende i nitten hundrede tallet og set med nutidens briller bliver man både ked af det og gal ja det gør ondt helt ind i sjælen at læse hvilke forhold børn på statslige institutioner levede under

vi skal lære af historien men også anerkende og stå ved at den har fundet sted ud fra datidens regler og normer og så glæde os over at denne godhavnsrapport og andre dokumenter i dette sorte kapitel er skrevet ind i vores sociale historiefortælling vi kan desværre ikke ændre historien men vi kan være med til at sørge for at den ikke bliver glemt vi har lyttet til godhavnsdrengene og deres fortællinger og med dem i bagagen er jeg som politiker optaget af hvad jeg kan gøre i dag

der er desværre også i dag børn der er udsat for omsorgssvigt

en af de ting som dansk folkeparti

de her såkaldte forældelsesfrister som vi nu ser

i den sag om slagelsepigerne vi vil gerne fjerne eller som minimum ændre de nuværende forældelsesfrister når det gælder omsorgssvigt eller incest over for børn og unge der er anbragt

er begået i barndommen heldigvis er forholdene for anbragte børn og handicappede helt anderledes i dag men der er plads til forbedringer og

hver eneste dag der er i danmark ikke tradition for den slags officielle undskyldninger som dette beslutningsforslag lægger op til

det vil altid være den til enhver tid siddende regering der skal tage et sådant ansvar hvis det skal tages dansk folkeparti

under denne regering samme holdning til spørgsmålet i dansk folkeparti har vi svært ved at se effekten af en undskyldning da det er svært at undskylde på vegne af andre men som sagt er det en beslutning som

og alene ligger hos regeringen efter vores mening og ikke

en rød eller blå regering der sidder vi mener stadig væk at det at det er op til en regering

socialordfører fru maja panduro der udtalte at komme med en undskyldning for noget der er sket i en helt anden tid hvor mange af os endnu ikke var født giver ingen mening

i danmark i fortiden som det er meget svært at forstå i nutiden ja og listen er desværre lang for blot at nævne de sager der har været fremme med krav om en undskyldning

er der thulesagen om tvangsforflytning af grønlandske fangere blødersagen nyresagen om fejlbehandling af nyrepatienter eksperimentet

de to og tyve grønlandske børn der blev sendt til danmark afvisningen af tyske flygtninge under nazismen og tvangssterilisationen af åndssvage som det stadig blev kaldt dengang eller hvad med for eksempel tyskerpigerne der blev klippet skaldet og kørt nøgne igennem københavns gader så man kunne spytte på

der blev brugt som behandlingsform i psykiatrien og hvis vi går endnu længere tilbage

danske lov og læse om hvordan vi danskere har hugget arme ben og hoveder af folk for forbrydelser som i dag er lovlige

vi har holdt slaver listen er desværre lang og vi kan som nation og som folk bestemt ikke være stolte over alle dele af vores historie

min egen mor blev sendt væk fra hjemmet blot otte år gammel for at komme ud og

som man kaldte det dengang var min morfar og mormor onde mennesker bestemt ikke men det er svært at dømme fortidens gerninger på nutidens præmisser som karen hækkerup så rigtigt

godhavn netop drengene fra godhavn der jo for længst er blevet mænd er hovedårsagen til at vi har denne debat i dag ja meget kunne tyde på det godhavnsdrengene blev udsat for systematiske svigt vold og anden afstraffelse der er sket uhyrligheder på institutioner der paradoksalt nok var sat i verden

ikke tvivl om og ellers ville vi jo heller ikke stå her i dag og diskutere om staten bør sige undskyld forstår jeg hvorfor man gerne vil have en undskyldning ja det forstår jeg til fulde og har jeg lyst til at give den ja da det vil være den lette løsning men ordet undskyld indeholder en erkendelse af skyld ansvar og dermed også økonomisk kompensation hvis overhovedet skal give mening at påtage sig et ansvar og skyld og ansvarspådragelse

man i en retsstat har domstolene til at tage sig

vi står og diskuterer i dag og det er nok også meget godt at det forholder sig sådan hvordan forestiller vi os egentlig at vi som folketing overhovedet skulle kunne vurdere hvem der skal have en undskyldning og hvem der ikke skal tag nu bare mit eksempel fra før om tyskerpigerne der blev udsat for en barbarisk behandling efter besættelsen gik masserne dengang over stregen ja set med nutidens øjne kan der vist ikke være to meninger om den sag og politiet vendte det blinde øje til men er der ikke også en vis forståelse for at der var en opsparet hævntørst efter fem års besættelse og efter de forbrydelser mod menneskeheden som nazismen havde ansvaret for nu bliver vi lidt i tvivl jeg er helt med på at de to situationer selvfølgelig ikke er direkte sammenlignelige jeg siger bare at vi risikerer at bevæge os ud på en glidebane

giver det mening at danmark anno

og seksten siger undskyld for de overgreb som danmark anno nitten seks og tres nitten seks og fyrre eller atten seks og fyrre for den sags skyld har haft mere eller mindre andel i

giver det mening at netop socialdemokraterne i dag så

et beslutningsforslag som de har haft næsten fire år i regering til selv at gennemføre nej det giver ikke mening overhovedet og jeg er også glad for at den daværende regeringspartner det radikale venstre fastholder sin holdning

det radikale venstre hvis ordfører desværre ikke havde mulighed for at være med til debatten i dag et ja til beslutningsforslaget vil medføre en helt ny retstilstand hvor folketinget skal agere domstol og tage stilling til skyldsspørgsmål i sager der ligger årtier tilbage i historien der er erfaringer fra noget lignende i andre lande men jeg vil advare imod at vi går samme vej i norge har man eksempelvis oprettet forskellige kompensationsordninger til tidligere anbragte der blev udsat for overgreb og frem til

har gjort noget lignende vi kan ikke købe os aflad ved at lægge afstand til et mørkt kapitel i vores social og åndssvageforsorg men heldigvis har vi lært af historien vi anerkender at der er mennesker som har haft en hård og umenneskelig opvækst på datidens institutioner og vi ville aldrig behandle udsatte børn og voksne på den måde i dag det er dybt beklageligt

var som de var og det er svært at forstå meget svært men det er også svært at dømme fortidens gerninger

det tyndeste argument jeg nogen sinde har hørt

givet en undskyldning grebet ind gjort noget er det en undskyldning for ikke at gøre det nu nej

jeg faktisk ikke det er i

uanset hvilken ordfører fra hvilket parti på hvilket tidspunkt i folketinget

foregik i historien med nutidens briller indimellem kan vi

når vi taler om seksuelle overgreb mod børn når vi taler om at de bliver slået i hovedet med nøgler af deres lærere

datidens lovgivning eller ej ja det kan vi godt

set glad for at vi ikke har en folkedomstol som består af os der sidder herinde som skal placere skyld og ansvar

det er overladt til nogle uafhængige domstole som får oplyst sagerne hvis den her sag var blevet rejst kort tid efter

var der så sket en domfældelse formentlig det er svært at forestille sig andet men det er altså ikke os herinde der er en folkedomstol det er domstolene der

det er et vigtigt princip i en retsstat at vi har domstole til at placere skyld og ansvar og jeg er meget bekymret for

vi som folketing vil kunne modstå

helt med på at den her sag er meget alvorlig

det er meget svært at se noget som helst undskyldende moment i de ting har fundet sted dengang men netop derfor er det også vigtigt at vi i så svær en sag som den her

sin uden mening som ordføreren giver udtryk for

om det giver mening at sige undskyld for fortidens fejltagelser eller ej eller om det er noget der hører historien til eller ej

er

for at få en undskyldning men staten har nedlagt

de vanvittige regimer som hendes partifæller har undskyldt

før fru pernille skipper kom ind i politik

så burde man da måske have lidt større forståelse for

følger ikke loven så må vi da lave en lov som hedder at der ikke er forældelse i visse sagstyper men vi kan da ikke sige at nu laver vi en forældelseslov og så

undskyldning for en historisk begivenhed

som anders fogh rasmussen siger en undskyldning kan ikke gøre historien om men den kan tjene til at erkende historiske fejltagelser så nuværende og kommende generationer forhåbentlig undgår lignende fejl i fremtiden der er jo tale om at man godt kan undskylde og påtage sig både skyld og ansvar fra politisk

at det godt kunne lade sig gøre for daværende statsminister anders fogh rasmussen og

kan lade sig gøre for nuværende statsminister

vigtigt for så mange andre men det er vigtigt for mig at vi har den

magtens tredeling at vi har nogle domstole at vi har en regering og at vi har et folketing

godhavnsrapporten kom startede der heldigvis en lang debat som vi desværre ikke har fået nogen afslutning på endnu

vores fællesskab der havde ansvaret for dem det var vores fællesskab der svigtede det var overgreb der kunne have været undgået

de kunne have været stoppet hvis fællesskabet havde levet op til sit ansvar og havde draget reel omsorg for de børn

et menneske at man bliver udsat for svigt og overgreb i det omfang som det er sket for blandt andet godhavnsdrengene de psykiske konsekvenser er langt mere voldsomme end de fysiske arrene på sjælen er langt dybere end dem der er på kroppen

har kæmpet med de konsekvenser lige siden

eneste sekund om at de mennesker skal have en undskyldning fordi staten og fællesskabet skal vedkende sig sit

ansvar for fortiden som repræsentanter for et samfund og en stat der lod stå til

det ansvar er ikke blevet taget selv om vi snart runder fem årsdagen for

den tredje regering der har chancen enhedslisten kommer

at godhavnsdrengene får den undskyldning de fortjener jeg bliver også nødt til at sige

til juni er det fem år siden at benedikte kiær var socialminister og sad i samråd indkaldt af özlem cekic fra sf og mette frederiksen fra socialdemokraterne så vidt jeg husker hun afviste at give en undskyldning

og over for os i enhedslisten at give en undskyldning selv om vi havde regnet med at nu ville den komme sfs annette vilhelmsen

og radikales manu

et symbolsk krav på en kroner en kroner

og bad om en undskyldning så nedlagde statens repræsentant påstand om forældelse

af principielle årsager vi får afgjort den sag

afgørelsen ved domstolene det kunne man gøre men det gjorde man ikke det var noget som daværende justitsminister mette frederiksen også holdt fast i

har staten svigtet igen og forsøgt at smyge sig udenom og jeg er vitterlig glad for

det er jeg virkelig og vi kommer til at stemme for det jeg håber jeg håber at det er sidste gang

det har ikke været en køn proces

system fremstår bestemt ikke yndigt

det sidste jeg vil sige er at jeg synes der mangler noget i det her beslutningsforslag

har de nu sat penge til i forsøget på at få en undskyldning de har mistet penge de skal betale sagsomkostninger til staten så det vil jeg rigtig gerne have at vi går i gang med at få ind i det endelige ændringsforslag en beretning eller andet så vi sikrer

at man som forurettet har brug for at der placeres et ansvar for det svigt man som barn har oplevet

men

de her søstre i slagelse meget aktuelt

skal kræve at der bliver pålagt et ansvar og derfor mener

vi

har de her svigtede børn vi synes det er grotesk og vi vil meget

at der kan placeres et ansvar men vi mener

altid og når de

kan gå til en domstol og få sagen forelagt en domstol

blandt folketingets partier

beslutningsforslag men vi synes altså at ansvaret skal placeres via uafhængige domstole

der har gennemgået hvad der er problemet på den baggrund burde man vel kunne tage stilling til at staten har begået fejl og at man på den baggrund skal give en undskyldning så kunne vi ikke bare i stedet for at køre de der djøfargumenter sige at her er

så er jeg i øvrigt fuldstændig enig og det har socialdemokratiet

meldt ud omkring det med forældelsesfristerne fuldstændig enig i at der ikke er nogen

for de piger i slagelse og så på hvad vi har set i

er foregået på begge dele er fuldstændig uacceptable og skal selvfølgelig kunne afprøves ved en domstol men jeg mener at vi på de her punkter har gennemtrawlet det med rapporter og derfor ikke har noget behov for at skulle igennem lange opslidende retssager men

kan give en undskyldning så derfor blot en opfordring til fordi jeg kan høre vi på lange stræk er enige at liberal alliance alligevel

at det er en god idé at tage det man ved man har flertal for når flertallet er der den der gemmer til natten

et modsætningsforhold kan ordføreren ikke bekræfte at lige præcis her er det jo sådan at vi kan vedtage det her komme ud over isen med de sager vi kender til og har fået belyst og så vil vi forud for sommerferien kunne

var en politisk undskyldning

forkert i liberal liberal alliances optik og hvis ikke det var forkert

så i vejen for at give en politisk undskyldning i dag til drenge som er blevet udsat for overgreb som også efter datidens love

gøre det når

at holde øjnene meget meget direkte på sagen og vurderet den

vi synes ikke at fortidige historiske forudsætninger undskylder de ulovligheder man har gjort sig skyldig i igennem tiden

levende i den her sal i dag

når vi kan bruge vores magt her i folketinget til at give mennesker en undskyldning der kan lette smerten efter urimelige

vi har allerede hørt eksempler på hvilke lidelser de mennesker vi taler om i dag har gennemgået

at give de nulevende ofre som har fået en respektløs og til tider grusom behandling en velment og reel undskyldning

og jeg er sikker på at det betyder en lettelse for de nulevende mennesker som uforskyldt blev ofre for svigt og grusomheder

blandt de henvendelser jeg får fra organisationer som repræsenterer borgere

været udsat for de omtalte svigt

stort håb om at vi i dag enes om at give en officiel undskyldning og der er også et ønske om at vi bruger dagen til at se fremad og sikre at mennesker med handicap og særlige behov får et godt liv

institutionerne

der har været udsat for de fortrædeligheder vi taler om i dag og at vi skal bruge anledningen til at minde os selv om at vi altid skal arbejde for at sikre et godt og værdigt liv for de borgere

er blevet afhængige af andres hjælp

er tynget af skyld og skam og de er tynget af tvivlen om hvorvidt de selv kunne have gjort noget

jo også historier om tvangssterilisation tvangsflytning af grønlandske børn og vanrøgt i særforsorgen samtidig er det vigtigt at vi som samfund får skrevet ind i historien at vi definitivt har taget et opgør med fortiden så vi kan lære af den og så fremtidens socialpolitik kommer til at bygge på nogle helt andre værdier heldigvis har

ophævet revselsesretten

vi har gode socialpædagogiske behandlingsmiljøer

og vi har fået større fokus på beskyttelse af børn og deres rettigheder det er den vej vi skal fortsætte ad men det er altså på tide at få givet en undskyldning til dem der desværre ikke havde de vilkår

de berørte lever stadig

og der er måske nogle som følger med på tv de lever med en skam og nogle traumer som det er svært at mindske så længe der ikke er nogen der påtager sig ansvaret for det der er sket det ønsker vi i sf skal ske og vi bakker derfor op om forslaget

jeg vil også sige at vi derudover er helt klar til at ændre på forældelsesfristen så vi kan undgå at ansvaret for svigt

og svigtene bliver ikke mindre af at man i eftertiden tier dem ihjel

som led under svigtene og som derfor står tilbage med ar på sjælen

lad mig sige det ganske klart ja vi

svigtet nogle af de udsatte grupper som vi ellers som samfund havde et helt særligt ansvar over for godhavnsdrengene er blot ét eksempel på dette

bevidsthed vi skylder disse børn at

at lignende svigt ikke kommer til at ske igen fremadrettet

at der sidder nogen tilbage med ønsket om en officiel undskyldning fra danmark men vi mener i det konservative folkeparti

vi ikke er i tvivl om at der skete ting der ikke var lovlige

og man kan ikke påstå at den nuværende statsminister bærer et ansvar vi

en præcedens for undskyldninger

at stikkere og andre i deres selskab blev likvideret

fundamentale i en stat

jeg synes det var alle tiders

folketingets side vi er

har fundet sted er modbydelige

kommer de svigt der har fundet sted aldrig til at være i orden

uden sammenligning er vi i dag et af verdens bedste samfund vi har en stor grad af lighed vi har markant færre sociale problemer

grad af tryghed beskyttelse og rettigheder ikke mindst for vores udsatte borgere vi har meget at være stolte af både i dag og i vores historie men vi har stadig store og massive socialpolitiske udfordringer og vi har desværre stadig det jeg vil kalde blinde vinkler de blinde vinkler

findes i dag når den negative sociale arv bliver vigtigere end vores evner

omsorgssvigtes først i deres hjem og efterfølgende af myndighederne og når dårlige levevilkår ikke i tilstrækkelig grad udfordres af

og forandres og de blinde vinkler findes i vores historie det er det debatten i dag har handlet om folketinget behandler i dag et beslutningsforslag som repræsenterer et af de mørkeste kapitler i nyere danmarkshistorie et kapitel der er så dunkelt og så svært at forstå og med så store menneskelige omkostninger at det næsten ikke er til at begribe som en del af den moderne danmarkshistorie

godhavnsrapporten fortæller om børn der er blevet voldtaget børn der er blevet mishandlet og misrøgtet både hvad angår forkerte pædagogiske principper og næsten værst af alt en total mangel på menneskelig omsorg

firs ved vi at mennesker med funktionsnedsættelser er blevet gemt væk tvangssteriliseret og berøvet deres frihed

vi ved at der er børn der mod deres vilje er blevet deporteret væk fra grønland til danmark både mod deres egen vilje

samfund men det er ikke en fjern fortid dem der var drenge på børnehjemmene i nitten tresserne er i dag voksne

er til stede i salen og nogle af de kvinder der fik frataget moderskabet

på baggrund af tvivlsomme psykiatriske erklæringer blev erklæret åndssvage lever

derfor er det ikke rigtigt når den nuværende socialminister udtaler at der var tale om en anden tid det her

det måske allerværste er at fælles for de mange

set dem alt for mange her i danmark kender ikke historien om drengene fra godhavn

der blev omsorgssvigtet mishandlet og forsømt på det groveste i vores samfundsmæssige kollektive erindring har denne skyggeside af vores udvikling ikke endnu fundet sin plads

vi fremsætter beslutningsforslaget for det mørke kapitel af danmarkshistorien skal ud i lyset det skal ind i folketingssalen det skal være en del af vores erindring vores forståelse

og ofrene skal have en undskyldning som samfund har vi nu muligheden for at påtage os det ansvar vi svigtede

tradition for at give undskyldninger og jeg ved at man gennem nutidens briller kan komme til at dømme fortiden forkert

men systematisk vold voldtægt og andre seksuelle overgreb har aldrig været inden for lovens rammer

og manglende kontrol og tilsyn fra myndighedernes side repræsenterer jo i sig selv et dobbelt

alt for blinde tro på få lægers ord i åndssvageforsorgen repræsenterer både et fagligt og et menneskeligt svigt jeg anerkender fuldt ud

at foretage afgrænsningen af hvem skal have en undskyldning og

men lad os så påbegynde den svære proces lad os få foretaget den faglige

ikke ønsker at støtte det noget mere besynderligt finder jeg dansk folkeparti og det radikale venstres afvisning af beslutningsforslaget her det er vel svært

påstå at man vil nogle af de mest udsatte grupper hvis ikke man er villig til at påbegynde

den her diskussion når man nu får muligheden derfor

også efter diskussionen i dag insistere på at vi som samfund giver en undskyldning af to årsager blandt dem der har været udsat for de overgreb vi har diskuteret i dag er der stadig nulevende for dem er situationen ikke fortid det er nutid de lever deres liv mange med ar på krop og sjæl og måske værre end det så ved jeg efter samtaler med flere af de berørte at mange også stadig lever med tvivlen skammen og skyldfølelsen over de overgreb der fandt sted de lever med sorgen over de kammerater

det er nok for meget at håbe på at en officiel undskyldning automatisk vil bringe tilgivelse for ofrene for uhyrlighederne men en undskyldning vil kunne bidrage til at noget af den skyld der blev banket ind i drengekroppene bliver løftet fra deres skuldre de skuldre der igennem et helt liv har båret byrder som ingen mennesker i vores samfund bør udsættes for og fra samtaler med flere af de berørte som det her

ved jeg at erstatning ikke er det der har været det primære mål for eksempel for godhavnsdrengenes kamp spørgsmålet om erstatning er jeg selv både åben og positiv

det på mange måder ville være utrolig

det skal vi gøre rigtigt det tror jeg

set også vi kan finde en

til det land vi er i dag på godt og på ondt den ubarmhjertighed som godhavnsdrengene og andre med dem er blevet mødt med er en del af hvem vi er som befolkning og som samfund

beslutter vi jo her jeg kan måske sige det så enkelt at jeg mener at beslutningsforslaget i dag handler om anstændighed hvis vi som samfund skal blive klogere og med oprejst pande vide med os selv at vi har haft modet til at se vores egen historie i øjnene

det kræver en undskyldning en ærlig og oprigtig undskyldning for at begynde den rejse det også er at læge sårene på vores historie for at give de berørte en velfortjent hvile og en vished for at den stat der svigtede engang oprigtig beklager dens gerninger og det svigt de bliver mødt af så når alt kommer til alt handler beslutningsforslaget her

i dag og siger at nu ønsker vi at få det gennemført og

set godt forvente at dansk folkeparti gør det samme nemlig hvad vil dansk folkeparti nu har man muligheden for at stemme for

konkludere at det var socialdemokraterne som

den uanstændige afvisning

kan vi få en officiel undskyldning på socialdemokraternes vegne for den fejlagtige politik i forrige

de kvinder der er blevet tvangssteriliseret og de grønlandske børn der

er er blevet deporteret til danmark mod deres vilje har behov for en officiel undskyldning den ønsker vi at give og jeg synes egentlig ville klæde de øvrige partier

forholde sig til om man synes at man skal gå den vej

for at vi som samfund tør se det i øjnene når vi svigter nogle af vores allermest udsatte grupper og det finder jo stadig sted

aldeles positive over for at diskutere forældelsesfrister det er da et helt aktuelt og nødvendigt spørgsmål

befolkningsgruppe eller andet så selve det altså instrumentet er jo ikke ubekendt og jeg har lidt svært ved at forstå hvorfor hvorfor rækkefølgen skulle være bedre hvorfor skal det være ofrene fra dengang der skal løfte bevisbyrden og rejse en sag hvorfor tager vi det ikke på vores skuldre vi har alt andet lige flere ressourcer og flere muskler til at kunne løfte diskussionen nemlig ved at tage officielt stilling som stat og som samfund og der blev begået fejl der blev begået overgreb ofrene lever stadig

det løftet af deres skuldre og det er

og det er meget understreget både i i vidnebeskrivelser men også i de

mere officielle skrifter der ligger på området nu at vi

i eksisterende lovgivning vi har at at gøre med et svigt der ligger ud over lovgivningen altså

overgreb der også var ulovlige på det tidspunkt og så i øvrigt i et dobbeltsvigt ved at

vi har haft at gøre med en række tilsynsmyndigheder og kontrolinstanser der har været korrumperede og ikke levet op til

det er for mig så utrolig entydigt og tydeligt at det skal medføre en undskyldning spørgsmål omkring anden verdenskrig

beslutningsforslaget om listerne har haft den positive effekt på selskabsskattebetalingen som oprindelig var baggrunden for at få indført

debat om den del liberal alliance ønsker med det her beslutningsforslag

fjerne de åbne skattelister fra skats hjemmeside og fremadrettet ophøre med at offentliggøre disse det er liberal alliances opfattelse at de åbne skattelister ikke giver et retvisende billede af årsagen til et givet selskabs selskabsskattebetaling de åbne skattelister

fungeret i tre år og blev som bekendt

socialdemokraterne det radikale venstre og socialistisk folkeparti og det blev vedtaget i folketinget med et må man sige snævert flertal

de tre partier og enhedslisten i venstre har vi fra starten været modstandere af de åbne skattelister hvorfor

ikke mener at skattelisterne viser det fulde billede af selskabernes samlede samfundsbidrag selskabsskatten er en brik en lille del af det positive bidrag som erhvervslivet er med til at give

det danske samfund uden et velfungerende

får vi ikke skabt de arbejdspladser som helt grundlæggende er fundamentet for det velfærdssamfund som danmark er i dag og som vi ønsker

skal vedblive med at være for det andet kan vi på ingen måde acceptere at nogle selskaber føler sig

det kunne for eksempel være

det kan også være at der foreligger nogle meget meget store investeringer i det pågældende selskab som efter skattereglerne fuldstændig lovligt kan fradrages og at de investeringer så gør at man det år eller de år ikke betaler selskabsskat

som det danske samfund som sådan kan have meget meget stor gavn af for det kan være investeringer i ny teknologi

at åbne skattelister skulle have en positiv effekt på selskabsskattebetalingen hvilket netop var et centralt hensyn da lovforslaget i sin tid blev vedtaget

er altså ikke nogen undersøgelser der viser at åbne skattelister skulle have nogen positiv effekt på

minister at det ikke nytter at jeg som minister fjerner skattelisterne hvis et flertal i folketinget ønsker

må jeg sige at der igennem den seneste tid har været nogen usikkerhed om muligheden for at få et flertal til at bakke op om den her

der ligger jo mig bekendt en aftale blandt et flertal af partier

men med den her behandling af beslutningsforslaget får vi endeligt en afklaring

politiske situation og det ser jeg selvfølgelig

ønsker altså ikke som skatteminister

gøre noget som et flertal i folketinget ikke ønsker at

og al den stund at der er en aftale

afklaring af når det her beslutningsforslag er færdig med at blive behandlet i dag eller når det kommer til

ønsker at det skal være slut med at sovse de åbne skattelister ind i en negativ retorik der hænger selskaberne ud og jeg har også tilkendegivet at jeg er villig til at drøfte de åbne skattelister hvis det skulle vise sig at der er et politisk flertal for en afskaffelse og det vil debatten i dag som sagt

var i opposition vi ønsker ikke de åbne skattelister og regeringen kan på den baggrund støtte

så siger ministeren at der er nogle selskaber der kan føle sig hængt ud

deres selskaber at de føler sig hængt ud det er det første spørgsmål så siger ministeren også at det skal sovses ind i negativ retorik hvem er det der har sovset det ind i negativ retorik når man nu kigger på

det vi gennemførte ser man at det for at skabe åbenhed og dræbe nogle af de myter

så kom der nogle skatteministre efterfølgende i den tidligere regering som ikke havde den samme retorik mens listerne eksisterede men

en meget negativ retorik om landets virksomheder der er altså nogle helt legitime årsager til at en virksomhed ikke betaler skat det kan for eksempel være at

og derfor er regeringens politik at vi skal forbedre rammevilkårene så

i skat mens små og mellemstore danske virksomheder har skullet betale skat derved opstår

ulige konkurrencesituationer som jeg også mener man som liberalist

hvis man mener det alvorligt med et frit marked og så videre

skatteministeren har jo ret i at en oplysning om skattebetaling

set kun er en oplysning ud af mange men så kunne man jo også gå den anden vej og sige skulle vi så udbygge det her

bidrager med til det danske samfund vi vil fra enhedslistens side bestemt stille os positive over for

og få ryddet lidt op i nogle af de problemer som har hobet sig op over en årrække

jeg også åben over for at drøfte det det skal man være som en et parti mindretalsregering så vil

budgetramme skat har arbejdet med så vi vil altid være meget positivt indstillet på at se på hvordan vi kan tilføre skat flere ressourcer for det er helt

jo problemer med problemer med at der ikke bliver betalt skat i disse lande så ved at vi har en åben skatteliste

land baseret tilgang hvor man netop offentliggør den her slags tal

høre hvad skatteministeren egentlig mener om at ulandene med med sådan nogle skattelister her faktisk kan få et redskab til at de bedre kan holde på de skatteindtægter som i øjeblikket

at nogen bliver udstillet på en uretfærdig måde det er hele fundamentet for at vi er

så skal lukke de her åbne skattelister hvis

der ikke er virksomheder der bliver udstillet på et forkert grundlag

man kunne gøre det bedre om kunne skabe større synlighed

hvad det egentlig er der bliver bidraget med et helt simpelt

byde ind med

så kan en debat på baggrund af det

hvis man kan blive enige om hvad tingene skal bruges til

invitere nogle af de største bidragydere ind

at sige tak fordi de bidrager så meget til det danske samfund

nogle gange bliver lidt voldsomt vinklede

skal være grund til at vi lukker skattelisterne

medierne og med partierne her på

om hvordan vi bruger de tal vi får stillet til rådighed

virksomhedens virkelighed i den verden den nu engang lever i det kan

vi skal lukke ned for det fordi vi er bange for at folk vil misbruge den viden det er jo tal som er tilgængelige rigtig mange steder

som politikere er det vores opgave at sikre nuancerne og nuancerne kommer ikke

spørgsmål og tanker som herre rené gade rejser og dem vil

gå konstruktivt til så i forhold til

de ikke omtaler os så positivt som

kunne tænke os men men det kan være svært

noget som offentlighedsloven som vi jo har haft en lang diskussion om

om alle mulige andre ting end det der i virkeligheden står i paragrafferne fordi der var nogle der brugte en retorik om

det vi egentlig stemte om som jeg ikke synes var

at folk bruger de oplysninger på ordentlig vis og

man jo se om man kan finde et flertal for at gøre noget andet det vil jeg som sagt gå

er klædeligt for folketinget sådan i meget stort omfang at slås om

så kommer der en rød regering og så gør man noget med et meget smalt flertal og så kommer der en blå regering

ruller det tilbage og så kommer der en rød regering igen

kunne lave en langtidsholdbar model for det her er

men vi fraviger ikke vores grundsynspunkt om

at man havde lavet nogle fuldstændige lovlige fradrag af store investeringer jeg tror teleudstyr så jeg tror der er nogle virksomheder

de åbne skattelister blev brugt i det tilfælde det kan

de blev hængt ud og da det så kom frem at der

en relevant debat at tage om man kan gøre noget ved det men det løser vi

analyse af det socialdemokratiets analyse kan jo så være

jeg vil bare sige hvis vi tager offentlighedsloven igen at der var socialdemokratiet og venstre enige om at der var nogle ting som det er fair at man kan få aktindsigt i

områder hvor det er okay at politikere kan mødes og diskutere ting uden at man skal se det på

som så bliver brugt uretmæssigt imod

at misforståelse i forhold til at der altså er en helt

i verden hvor der er mest offentlighed og gennemsigtighed i hvordan den offentlige sektor hænger sammen og det skal der

fortsat være og det kan også være på nogle områder

anderledes og lige så vel som det jeg foretager mig som enkeltperson hører privatlivets fred til

at få indsigt i og der handler det om at finde det

hvert fald ikke indbyde nogen til

åbne skattelister til at lave

er nødt til at bruge ressourcer og så videre for at imødegå en sådan risiko

hundrede største private bidragydere

vælge at gå men jeg tror nu det er bedst

at skat er noget privat for borgere og for virksomheder

noget så helt basalt som virksomheders betaling af deres selskabsskat

derfor handler det her også om hvad det

selskabers skattebetaling i danmark og der har været en række myter om selskaber der ikke har betalt den skat

opstået ud af historiske fortællinger om alfer og trolde og alt muligt andet men myter som bunder i at der har været masser af historier

derfor har de åbne skattelister jo medvirket til at skabe åbenhed

set også begrænse nogle af de myter har det været fuldstændig fejlfrit

man diskuteret selskabet tre

at det indtryk der står tilbage er

aflive nogle af de myter når selskabet så i et enkelt år ikke betaler

jo ikke nødvendigvis udtryk for at selskabet

kreativt forsøger at undgå at betale skat det kan være fuldstændig berettiget fordi selskabet kan

og derfor var det også fuldstændig på sin plads da vi med aftalen fra december to tusind og fjorten med den daværende regering og

man kan gå tilbage og se de åbne skattelister

fem år for så får man historikken og man får muligheden for at se at et selskab

et mere retvisende billede af selskabernes

fremstille de her virksomheder som nassere ja det vil der givetvis være og

fordi man så har noget der er objektivt liggende på

og derfor ikke behøver at forfalde til at gå ind

er tendensen jo at selskaberne er blevet bedre til at betale deres selskabsskat der er flere selskaber der betaler selskabsskat og den samlede volumen af det der bliver betalt i skat er faktisk stigende

til trods for at skatteprocenten på selskabsskat har været faldende

kigger på året to tusind og tretten til to tusind og fjorten

så er den samlede mængde af den selskabsskat der bliver betalt stigende og udgør dermed også en stigende andel af bnp sidste år i to tusind og fjorten

op i seks og halvtreds milliard kroner det er trods alt en slat og det er da en positiv historie det er godt

til de virksomheder der betaler den skat de skal man kan argumentere

takke nogen for at gøre det de egentlig skal

kan diskutere om ikke det i

at anerkende nogen der bidrager med meget til til statskassen og derfor er er de åbne skattelister selvfølgelig en god idé det er godt at vi har fået

så man netop ikke forfalder til at dømme nogle selskaber

et enkelt regnskabsår og jeg synes da det er fint hvis

kan diskutere hvordan man kan udvikle det her værktøj og det

meget gerne til derfor kan vi

side selvfølgelig ikke støtte det beslutningsforslag som

at nogle af de uhensigtsmæssigheder der er kunne blive ryddet af vejen eksempelvis kan man jo ikke ud fra skattelisterne se

fra skatteministeriets hjemmeside og at man fremadrettet ikke længere skal offentliggøre de her lister argumentet i beslutningsforslaget er

en virksomhed et enkelt år eller to ikke betaler

være at man har haft store investeringer og derved store afskrivninger og derved ikke betaler skat vi vil

det kan være man har et overført underskud fordi man har haft store

heller ikke noget om hvad en virksomhed bidrager med i forhold

afgifter eller hvor mange medarbejdere

stemte nej til at indføre listen tilbage i to tusind og tolv efterfølgende er der så sket det at vi er

med i to aftaler hvor det

to tusind og tretten hvor vi havde en aftale

man fik kulbrintebeskattede selskaber vist i den senere i to tusind og fjorten så vidt jeg husker i december var vi også med i en aftale om skattely en aftale som

i hvor det også indgik som et delelement og

kan give et forkert billede fordi man fik udvidet til at det skulle være fem år man skulle vise det for

vi står ved den aftale vi lavede i to tusind og fjorten så derfor kan vi sige at vi ikke kan støtte forslaget på det her grundlag jeg vil også sige at

der er ret mange som sidder og tjekker de her lister på på skatteministeriets hjemmeside

set som en ret lille sag også set i lyset af at man faktisk kan få de samme oplysninger andre steder så hvis man vælger at afskaffe det fra skatteministeriets hjemmeside

kan man gå ind på andre hjemmesider og finde

også kan se hvem der sidder i bestyrelse

andre ting så selv om man fjernede listen

set stadig væk være tilgængelige

står vi ved de aftaler vi har indgået og vi vil så i stedet for vælge at se fremad og se positivt på

retvisende billede

er i gang med den øvelse fordi vi for få uger siden vedtog et lovforslag som havde den her land til

en mulighed for at lave det mere gennemsigtigt hvad selskaberne bidrager med og derved også måske

kan se om man kan undgå en aggressiv skatteplanlægning så vi vil gå positivt ind i udvalgsarbejdet i

ikke støtte fordi vi står ved de aftaler som vi

er endnu vigtigere at man står ved de ting man er med i

i den skattelypakke som vi ikke syntes skulle overskygges af at man havde de her åbne skattelister som vi faktisk ser som en lille ting

stå ved de aftaler som vi har indgået i stedet for

at de oplysninger er tilgængelige i forvejen i selskabernes regnskabsoplysninger og man kan

se tallene så selv om man fjernede den her liste

dataene andre steder men i forhold til det sidste

vi jo også gjorde i to tusind og fjorten ved at udvide det fra en til fem år kan man udbygge det eller indramme det på en anden måde er vi sådan set villige til at kigge på

det ikke er nok i sig selv kun at se hvad skattebetalingen

på hvordan vi kan udbygge de her skattelister dem mere retvisende men selv med tallet der kun omhandler skattebetaling kan man jo også se nogle ting det er bemærkelsesværdigt at der er selskaber der i

og tjent masser af penge men som alligevel aldrig aldrig nogensinde har betalt så meget som en

selve oplysningen om skattebetalingen er

i sig selv kan give information i det tilfælde er ordføreren

billede jeg gerne vil vil væk fra man bruger det meget negativt et godt eksempel som

ministeren nævnte er teleselskabet tre som har investeret rigtig mange penge i

det mere retvisende på en måde så man får det rigtige billede frem

de åbne skattelister

henvise til at man er villig til at kigge på at gøre det mere retvisende skal jeg så forstå det sådan at det skal være mere retvisende men fortsat åbent

man forstå det sådan at det skal være retvisende

men vi står jo fuldt ud ved den aftale vi lavede i to tusind og fjorten så målet er ikke at gå væk fra at der skal være åbenhed på det her område

som regeringen nåede at producere nemlig skatteminister thor møger pedersen

da skattelisterne blev indført følgende det er en ny vinkel på tingene

sådan set er en helt grundlæggende hensigt er at skabe åbenhed sikre at der er gennemskuelighed bidrage til at der er myter der bliver aflivet og i øvrigt give et positivt motiverende redskab til at virksomheder betaler den skat de skal at bryde med traditionen for fortrolighed om virksomhedernes skattebetaling ja det er en meget ny vinkel på tingene der må jeg erklære mig helt enig med den tidligere skatteminister men så er jeg heller ikke enig i så frygtelig meget mere i venstre vil vi

set godt være med til at aflive myter også meget gerne om virksomhedernes skattebetaling problemet er bare at de åbne

netop bidrager til fejlslutninger og myter om virksomheder som snylter på det danske samfund listerne viser nemlig kun en lillebitte bid af virkeligheden hvis en virksomhed har haft underskud ja så vil den naturligt nok have en lavere skattebetaling end den virksomhed der tjener mange penge man kan altså ikke sige så frygtelig meget om en virksomheds samfundsbidrag alene ud fra dens skattebetaling venstres holdning kan ikke komme bag på nogen allerede i forbindelse med behandlingen af lovforslaget

og og så kunne man måske stille sig selv det spørgsmål hvorfor har skatteministeren så ikke straks taget tyren ved hornene og foreslået at vi fik listerne afskaffet frem for at det nu er liberal alliance der står her og stiller et beslutningsforslag om samme sag svaret er det enkle at der altså desværre ikke er flertal for en afskaffelse

som vi netop har hørt fra dansk folkeparti bakker partiet ikke op og derfor er der altså ikke et flertal bag at nedlægge de åbne skattelister det beklager jeg om end jeg naturligvis har forståelse for

herre dennis dennis flydtkjærs

den tale jeg har fundet på herre dennis

hjemmeside med overskriften de åbne skattelister er noget ideologisk makværk og hvor

om at afskaffe de åbne skattelister og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti som ikke har mulighed for at være til stede i dag og at det konservative folkeparti også

at det går imod større åbenhed netop fordi vi kan se at der er et problem

det problem at folk i store selskaber flytter deres skattebetalinger rundt for at undgå

styrke indsatsen mod skattely

hvor man mener at virksomheden betaler betaler mest i skat jeg ved ikke hvor mange forbrugere der vil lade sig påvirke af det jeg tror de fleste

og hvor mængden af penge der bliver betalt

vi bør vel være stolte af og glade for at selskaberne i danmark har bidraget med seks og halvtreds milliard sidste år er det ikke fint at få åbenhed om

historie og skabe den gode fortælling

motivere flere selskaber til at betale

vi nok flere kunder i butikken jeg tror altså ikke det hænger

og som det er blevet sagt mange gange før

til at skabe forvirring lad os sige at man for eksempel har investeret

får man jo ikke det store overskud

år og det betyder også at ens skattebetaling er begrænset måske endda ikkeeksisterende men betyder det så at det er en virksomhed der ikke bidrager til samfundskassen det mener jeg

til skattebetaling det undrer mig at regeringen er så ivrig eller at venstre er så ivrig efter at få mørkelagt det her område så siger ordføreren at det skaber forvirring jo men hvis

åbne skattelister så er det man kan gå til jo at kigge på virksomhedernes årsregnskaber og skattebetalingen der der kan man så se at nogle af de her

det kan fremstå som om en stor dansk virksomhed betaler en masse i skat skatten bliver bare lagt i luxembourg eller et andet skattely i stedet for i danmark det kan borgerne ikke får adgang til at se hvorfor er

venstres ordfører vil fratage danskerne muligheden for at se det her efter så man kan tage den slags oplyste valg som herre rune lund pegede på som

konstatere at der ikke er flertal i folketingssalen for at

skattelisterne og så synes jeg da at vi skal prøve om vi så

indlede forhandlinger om at få dem gjort

om ikke det er okay selv om vi værner om private virksomheders interesser i danmark jeg er selv fra iværksætterlivet og reklamebranchen

sket noget skidt så skynder man sig at melde det ud inden tallene bliver offentliggjort

men skal vi ikke netop give borgerne også dem der ikke læser de aviser hvori det

skarp på skattedebatterne før jeg kom i folketinget og heller ikke

betalte i skat jeg havde nogle ideer om hvad jeg gerne ville betale til

får en meget meget lille del af det politiske perspektiv men man kan trods alt følge med skal vi ikke give borgerne muligheden for at træffe politiske valg træffe valg som stemmer overens med

bare går rundt i bybilledet og ser reklamebannerne som jeg

så er det godt nok svært at vurdere om

være og tjekker åbne skattelister og finder ud af at sammenligne og så videre

meget af den debat der har været viser at den ikke er foregået på et særlig grundigt og sagligt

løber den slags debatter altså ofte fuldstændig af sporet man altså kan vi gøre tingene bedre så vi kan få et bedre beslutningsgrundlag og så vi også kan give de aviser og andre som går videre med de

i erkendelse af at vi altså ikke kan komme af med skattelisterne så er det måske den vej

i hvert fald set mange gange i reklamebranchen at det

i den grad er muligt og derfor kunne jeg

nu engang gerne vil have når vi ser virksomheder

reelle det kan være godt nok

under den tidligere s ledede regering og

har vi også i dagens anledning hvor liberal alliance har fremsat det her beslutningsforslag lavet en lille video

og herre frank aaen diskuterer det her emne og den kan man så se på for eksempel enhedslistens facebook og min egen

helt rimeligt krav at man som forbruger eller politiker for eksempel

der bliver betalt i skat om der er nogen der ikke betaler skat og

man kan også se at der er en række virksomheder en række multinationale selskaber som tidligere ikke betalte skat i danmark

man må da også sige at åbne skattelister alt andet lige må have en betydning her i forhold til at forhindre eller minimere og mindske den meget aggressive skattetænkning som jo tydeligvis foregår rundtomkring

men det er selvfølgelig ikke kun de åbne skattelister der bidrager til det her den offentlige debat der har været

har selvfølgelig også haft en stor betydning for eksempel

er det jo sådan at et firma som mcdonalds som

blev oprettet så det er et tegn på at den debat der har været i

fra enhedslistens side helt enige med liberal alliance i at

ikke får det fulde billede af at se på en virksomheds skattebetaling og og derfor

er det også vigtigt at sige to ting til det for det første er det vigtigt at skattelisterne ikke kun dækker en år ad gangen men dækker en årrække

vil meget gerne kigge på om man kan udvide den årrække der er aftalt nu som er fem år til en længere årrække det vil alt andet lige give et bedre billede og mere information men vi vil også meget gerne være med til at kigge på

man kan udbygge det her med andre informationer som som kunne være relevante og give et mere

vil det da også være rart hvis liberal alliance når liberal alliance så ikke kan få et flertal for det her beslutningsforslag måske vil være med til at gå ind i en proces hvor man kan kigge på

oplysninger der ellers kunne være tilgængelige på skats hjemmeside det

modstandere af den åbenhed som der også ligger i de her

som står i et ulige konkurrenceforhold til nogle af de selskaber som kan jonglere rundt

med aggressiv skattetænkning og slippe for at betale skat

driver virksomhed på ulige konkurrencevilkår fordi de laver aggressiv skattetænkning

rigtig godt at man har et redskab et værktøj som de åbne skattelister der ligesom kan

også vigtige af en anden årsag nemlig at

skattetal fra virksomhedernes årsregnskaber og den skattebetaling

er kun den skattebetaling som virksomheden betaler i hele verden og hvis det nu er

en lille eller mellemstor dansk virksomhed som har den største del af sin aktivitet i danmark vil

der være overensstemmelse mellem det der står i årsregnskabet og det man kan se på skats åbne skatteliste men hvis det for

regnskaber og hvis man går ind og kigger

milliard kroner i skat men hvis man går ind for det samme år i de åbne skattelister som man kan via skats hjemmeside og ser hvad de har betalt i skat i

i og med at årsregnskaberne for for selskaberne ikke bidrager med den her land til land information

til årsregnskabet

ordføreren er

skal vi eller skal vi ikke have dem vi mener ikke i liberal

at de tjener noget som helst formål

selskabsskattelisterne skal man bruge fordi man som politisk forbruger skal kunne forholde sig til

det blev lidt mere plumret da socialdemokraterne skulle forklare hvad det

man skal overveje når man kører rundt dér som politisk forbruger skal man overhovedet køre i bil burde man måske som andre enhedslistemedlemmer køre i

hvad skal man sige ordne det hele men vi har den holdning at hvis man kan skabe forbrugeroplysning hvis man kan give mennesker mulighed for at foretage et oplyst valg så synes vi det er en rigtig god idé og forbrugere på linje med politikere interesseorganisationer

kan jo netop gøre brug af de her skattelister og hvis man for eksempel har

idé at have en bil og når man kører rundt i den bil

også meget rart at vide hvem det er der betaler skat og hvem det er der ikke betaler skat

betyder noget for mig hvor jeg kører hen og tanker benzin

tanken er ved at gå helt tom må man tage det man kan få

kan man køre derhen hvor man ved der bliver betalt skat til fællesskabet sådan

med at være åbne skattelister og derfor er der faktisk en meget meget stor villighed til

åbne skattelister vi vil gerne

hen tror at der er for mange informationer der ikke er tilgængelige for borgerne på en måde

borgerne får fat i dem og interesserer sig for dem medmindre vi hjælper dem en lille smule de oplysninger vi taler om her er jo tilgængelige for dem der har lyst til at finde dem og dem der

men det er altså lidt bøvlet at støve sig igennem

vi bruger vores ressourcer

det løser vi ikke med åbne skattelister det er jeg helt åben om

til at man kan få et retvisende billede men det skridt på vejen

vi alle sammen interesseret i at få gjort et eller andet

at vi i hvert fald undgår at virksomhederne bliver udstillet på en måde der ikke er hensigtsmæssig altså hvis der er virksomheder der bliver udstillet på grund af at de ikke betaler skat i et år

måske egentlig er markedsprisen og derfor ender med ikke rigtig at tjene nogle penge eller fordi man betaler renter på et lån til måske et moderselskab som er lidt

hjælper de virksomheder der står på

hvis der er noget der kan undre og give aviser eller politikere lyst til

fortælle om det her tal som noget helt horribelt eller

afstand fra så må vi jo hjælpe hinanden med

at skabe mulighed for at man forstår de her tal bedre en ting vi ikke skal gøre er

fjerne tallene eller

så meget på myndighederne som man kan i danmark

tjekke hvad der nu er det rigtige køb for en selv

ikke må lægge det i i hænderne på

drive virksomhed på en måde her i danmark som ikke svarer til de værdier vi nu engang gerne

nogle virksomheder der agerer på en måde her i danmark som ikke matcher de værdier vi i danmark gerne vil have man skal efterleve

vores pligt som myndigheder men også som borgere

en start at køre rundt i sin bil og kigge efter

fordi det er så svært at gennemskue de her tal og hvad det egentlig er for nogle selskaber man handler med det er som det er i en globaliseret verden og det skal

om på men vi skal i den grad prøve at bruge vores skattesystem og vores myndighedsapparat til at

motivere forbrugerne

sætte sig ind i hvad det er for noget de køber og forbruger der tænker vi at de åbne skattelister

med hvad det her selskab der ligger lige rundt om hjørnet og vokser og vokser og åbner nye filialer egentlig bruger deres overskud på er det netop til at skabe nye arbejdspladser er det til at

et par og tres finder han ud af hold da op

åbner sig når jeg begynder at tænke lidt mere på andre mennesker og måske skulle jeg

med de her penge der nytter nogle andre steder end i de fonde jeg investerer i eller

det måske kunne gavne flertallet

vi bliver nødt til at anerkende at når vi kører rundt i danmark og handler

ikke forvente at de lever op til de værdier som vi gerne vil have at man skal leve op til her i danmark

sektor flere spændende job til de unge mere velstand og flere muligheder for borgerne for at gøre det i deres liv de ønsker i stedet for at se virksomhederne som nødvendige onder skal vi udvise respekt for mennesker der påtager sig en risiko skaber job til andre og betaler skat til sygehuse veje og skoler selskabsskattelisterne der blev opfundet af den forrige regering er en mistænkeliggørelse af virksomheder de har eksplicit til formål at hænge virksomheder ud for ikke at betale selskabsskat grundpræmissen er at virksomheder der ikke betaler selskabsskat nok snyder listerne skulle bruges til at skabe forargelse og røre der kunne ramme virksomhederne på deres omdømme men hele manøvren tager ikke højde for

kan være mange helt lovlige og legitime årsager til at virksomheder ikke betaler selskabsskat i danmark måske har man ikke overskud måske er man i færd med at investere selskabsskattelisterne skaber et fjendligt klima omkring virksomhederne uanset om disse overholder loven eller ej for det er jo det

er det springende punkt her virksomhederne skal overholde loven og det er myndighedernes opgave

til at overholde loven ikke borgernes ansvar et godt erhvervs og investeringsklima i danmark får vi ikke blot ved at afskaffe selskabsskattelisterne vi bør også nedbringe selskabsskatten vi har foreslået at den nedbringes til tolv en halv procent dette skal vi gøre af hensyn til os selv og ikke kun af hensyn til virksomhederne

at gøre op med den mistænksomhed der har præget den politiske debat og den store ulyst til at bringe virksomhedernes omkostninger ned for på et globalt marked flytter virksomhederne derhen hvor det er rentabelt at skabe en forretning de kan være her eller et andet sted det er rammevilkårene der afgør det venstrefløjens forestillinger om at virksomheder skal betale den højst mulige skat af moralske årsager er i bedste fald naive sådan fungerer verden ikke

men virksomheder der ikke tjener penge eller som ikke kan udvikle sig og vækste bliver afviklet igen derfor skal vi skabe de bedst mulige vilkår for driftige mennesker der vil investere i en virksomhed i danmark og forlange af dem at de overholder loven selvfølgelig en blå regering må til enhver tid lægge ud med at rydde op i erhvervsskadelige tiltag der måtte være indført af røde regeringer herefter kan vi gå i gang med at tænke visionært og skabe et skatteklima der er attraktivt for virksomhederne og dermed også for danmark selskabsskattelisterne er en sten i skoen og når vi endnu ikke har fjernet den skyldes det primært at dansk

har indgået en aftale med de røde partier og selskabsskattelisterne udgør en del

bevæger sig hele tiden mellem en borgerlig erhvervsvenlig profil

der har fokus på snyd regeltyranni og indkrævning af skattekroner uanset følgevirkningerne jeg vil gerne opfordre dansk

til at finde vejen ud af den aftale man har indgået så vi kan få lagt dette erhvervsskadelige tiltag bag os og gå i gang med at lægge planer for hvordan virksomheder kan få bedre vilkår og bidrage til vækst og velstand

brandet men af de større udenlandske brands og han ville gerne sponsorere et jakkesæt til herre frank aaen

han betalte selv med glæde sin selskabsskat og de andre skatter der var og han var træt af at opleve at nogle af de rigtig store selskaber som tjener rigtig mange penge og som har en enorm omsætning i danmark betalte nul kroner

efter år efter år fordi de med en hær af advokater og andet kunne lave det man kalder kreativ skatteplanlægning altså flytte deres skattebetalinger til lande med lavere skat og dermed slap for at bidrage til det samfund som de jo

er folk der skaber virksomheder men de gør det på ryggen af et samfund

uddannelse og alt muligt andet som skatterne er med til at betale så

lidt at gøre sig til talsperson for nogle virksomheder hvoraf mange måske faktisk synes

fremstå som klynkerøve og de ønsker

den påstand at rigtig mange virksomheder ikke ønsker at blive hængt ud for noget som de

det er skadeligt for deres brand det er private virksomheder de har en forretning de skal drive og vi skal ikke genere dem vi skal bare sørge for

at man en

er rart at blive set efter i sømmene der er også ministerier som gerne vil lukke ned ved vi med mørklægningsloven

her er jo et område hvor liberal alliance faktisk har indtaget en progressiv

til åbenhed men det er jo i samfundets interesse at vi har en stor åbenhed og at borgerne har en stor indsigt i for eksempel den her type oplysninger

det er to fuldstændig forskellige ting

da rart at det nu blev afsløret at vi betaler den skat vi skal

i enhedslisten som selv skaber den mistænkeliggørelse så bagefter kan

det ikke rart for jer at vi nu fjerner den igen det er

men jeg vil da gerne spørge til det faktum at det som de åbne skattelister kan i dag er at man kan se hvad en virksomhed betaler i skat i danmark

som i to tusind og tretten i sit årsregnskab skriver at man har betalt atten

milliard kroner i skat men vi kan samtidig se af de åbne

million kroner i skat i to tusind og tretten er det ikke interessant at man på den måde får et mere præcist indblik i hvad det er der

for nylig kommet en ny rapport fra world economic forum som viser

at vi har gode veje og det er fint men vi har altså et skattetryk og en kompleksitet i vores skattelovgivning

over for virksomheder og det betyder at herre rune lunds børn og mine børn kommer til at vokse op i et land som på skatteområdet er ganske fjendtligt over for investeringer

det kommer dem til skade fordi det giver færre muligheder i deres

at man ikke er så optaget af det i enhedslisten men det er vi

på tolvtepladsen i rapporten der dækker to tusind og femten til

nummer trettende og vi kan tage masser af andre internationale undersøgelser som viser at danmarks konkurrenceevne ligger

og det er jo netop fordi vi har et stærkt velfærdssamfund som er finansieret af skat og her er det også bare vigtigt at dem som har allerflest penge og tjener allermest de store multinationale koncerner også bidrager til fællesskabet og ikke laver aggressiv

vigtigt for virksomheder at de kan være et sted hvor der

at det myndighederne siger også er det der kommer til at ske men det

og her udgør skattelisterne en mindre del det er jeg klar over men dog trods alt en fjendtlig del

om folk har lyst til at investere i danmark

i forhold til hvad det er for en type virksomheder vi trækker til danmark

nogle virksomheder der bliver påvirket positivt i forhold til at vælge danmark fordi vi ikke offentliggør de her

fjerner skattetallene

liberal alliance en idé om at så vil det være mere fordelagtigt for nogle virksomheder at vælge danmark og så

at jeg stiller spørgsmålet som jeg forsøgte til at starte med

hvad er det for en type af virksomheder der ville vælge danmark uden åbne skattetal men som ikke ville vælge danmark hvis der var åbenhed om skattetallene

er nogle virksomheder som vi egentlig ikke er så interesserede i er i danmark hvis

nu engang er og som vores velfærdssamfund skaber så hele min pointe er

også information til borgerne når i selv forklarer hvad det er der er jeres politik og derved fremstår

man sælger jo sit sit brand og sit produkt og hvis der er nogen der

ikke hørt ordføreren komme med et eneste reelt argument

set skulle være et problem eller at der ville være nogle virksomheder der vælger der vælger danmark fra på grund af åbne skattelister

fuldstændig reelt spørgsmål som også alternativet stiller

placere vores forretning så

jeg siger at selskabsskattelisterne er et problem og så er det selvfølgelig også med udgangspunkt i hele den retorik der var omkring selskabsskattelisterne da de blev lavet og så nogle af de sager der har været efterfølgende hvor virksomheder er blevet lagt

når der har været helt legitime og

de ikke har gjort det så selvfølgelig er der problemer med at have nogle selskabsskattelister som hænger virksomhederne ud for noget

omkring virksomhederne selskabsskattelisterne er bare en del

investeringsklima jeg synes vi skal starte med

få dem fjernet og derefter tale om hvordan vi kan skabe et mere positivt miljø omkring